i dag på to år svarer jo til den minimumsfrist som er fastsat

i forbrugerkøbsdirektivet og kan man sige udtrykker det man har kunnet

lang tale kort ved at sige at vi er enige med sf i at vi hele tiden skal søge

bedre mulighed vi har det sådan fra regeringens side at den europæiske vej er den bedste at gå og derfor vil vi altså også foreslå at

at så vil det ikke være den rigtige måde

og som fungerer på på tværs af landegrænserne fordi der

er så mange forbrugerspørgsmål der netop er grænseoverskridende

gerne lader os inspirere

spørgsmålet i eu regi hvor de forbrugerretlige emner

set med sfs briller at vi fra regeringens side gerne vil rejse spørgsmålet når

i eu og så det med at vi ville rejse det ved passende lejlighed

hvornår er passende lejlighed hele ideen i forslaget er jo rent faktisk at vi prøver at koordinere det nordisk på det niveau som der ligger i norden så synes jeg det er helt rigtigt at så kan vi bruge det som udgangspunkt til også at rejse det i eu men men hvornår er passende efter ministerens

have et regelsæt der fungerer godt jeg tror det er vigtigt at vi har europæiske regler på det her område og at danmark placerer sig i kernen af det europæiske samarbejde

der transporteres på kryds og tværs af grænser og det er ikke længere unormalt at man også køber på kryds og tværs af landegrænser derfor tror jeg forbrugerspørgsmålet bedst placeres i en europæisk sammenhæng

henholdsvis fem år det fremstår ikke helt klart hvad det egentlig er man ønsker men i hvert fald skal de to år forlænges til minimum

så frygtelig længe siden vi i købeloven

jo altså to år og det er dobbelt så lang tid som en år

den frist vi tidligere havde på en år skal forlænges helt op til

jeg skal lige gøre opmærksom på

en garantiperiode og så en reklamationsperiode det er

forbrugeren har en mulighed for at reklamere og så er det man kan få de her diskussioner

sket noget med produktet som er forbrugerens eget ansvar for eksempel som følge af at forbrugeren har brugt

har den intention at forslaget kommer til at øge forbrugerbeskyttelsen skabe større

blandt producenter og selvstændige erhvervsdrivende til at fremstille og markedsføre produkter med længere levetid og det kan vi jo ikke have noget imod i venstre vi mener dog at konkurrencen

producere gode produkter herunder produkter med en lang levetid

men i venstre mener vi at forslaget rammer alt for bredt og at det derfor i sidste

vil medføre prisstigninger og det vil ikke gavne forbrugerne en indførelse af en udvidet reklamationsfrist vil desuden være konkurrenceforvridende for danske producenter danske erhvervsdrivende danske butikker idet to år jo altså er den gængse reklamationsfrist i langt de fleste europæiske lande hvis en udvidet reklamationsfrist indføres kan en øget prisstigning i danmark jo altså så føre til at danske forbrugere i endnu højere grad køber deres varer i udenlandske netbutikker som jo ikke vil være omfattet af de udvidede reklamationsregler og det vil skade

erhvervsliv og i sidste ende jo altså også forbrugerne venstre deler desuden dansk erhvervs bekymring for at en længere reklamationsret vil medføre betydelig flere sager i i forbrugerklagenævnet eftersom det både for forbrugerne og virksomhederne kan være ret svært at vurdere om der er tale om en oprindelig mangel eller en brugerpåført skade når et produkt går i stykker efter for eksempel fire år vi anerkender dog at den nugældende to årige reklamationsfrist kan være problematisk i forhold til enkelte større køb af langvarige forbrugsgoder

men vi mener altså at en eventuel ændring af reklamationsretten skal ske gennem en fælleseuropæisk købelov

venstres ordfører nævnte biler men det gælder jo også vaskemaskiner og en lang række af de her ting der burde vi jo have en længere periode jeg køber altså ikke den der model med at det bliver det dyrere af jeg forstår faktisk ikke rigtig

vi laver jo ikke mere bureaukrati vi forlænger en regel som engang var en år nu er to år fordi det

over to tusind kr og det

en kalkule af risikoen for at

produktet går i stykker som butikken lægger ind når de skal beregne prisen på

jeg er enig i at computeren bør holde længere og de første to år er jeg jo dækket

er ingen tvivl om at det er er en risiko man

påtager sig og det er noget der medfører

klager og tid og tid er penge det andet jeg godt vil nævne

jeg anbefale sfs ordfører at købe en miele

altid skal arbejde for at styrke forbrugernes rettigheder og her spiller reklamationsretten selvfølgelig

beskytte forbrugerne men vi ser også hvordan forbrugsmønstrene ændrer sig og hvordan nye handelsformer stiller forbrugerne over for nye problemer for eksempel når de handler på nettet det stiller krav til os om hele tiden

med udviklingen og se nærmere på hvordan vi kan blive endnu bedre til at sikre de danske forbrugeres rettigheder reklamationsretten er et særlig vigtigt element i vores forbrugerbeskyttelse for vi skal naturligvis stille krav til producenterne og sikre at forbrugerne har de bedste kort på hånden over

for dem der ikke formår at levere ordentlige produkter

enig i at vi bør se nærmere på om reklamationsfristens længde er tilstrækkelig

se fornuften i at vi overvejer en eller anden form for differentieret reklamationsret for nogle af de produkter hvor man kan forvente at de holder

men en sådan ændring har også nogle konsekvenser som vi bliver nødt til at holde os for øje først og fremmest synes jeg jo at en af styrkerne ved den nuværende reklamationsret er at den er så simpel og til at huske

så det skal vi være varsomme med og selv om det er vigtigt at forbrugerlovgivningen i danmark er i orden

den måde vi forbruger på i dag ikke længere er afgrænset til butikker her i landet

har øget behovet for nogle ordentlige forbrugerrettigheder landene imellem og det gælder også på reklamationsområdet derfor mener jeg først og fremmest at vi skal stræbe efter at skabe bedre reklamationsregler i eu regi når handelen foregår på tværs af grænserne

skal forbrugerbeskyttelsen gøre det samme det kræver

på at få en ordentlig reklamationsret eventuelt indført i en fælles europæisk købelov som der vist bliver arbejdet på

men det er nødvendigt hvis vi for alvor ønsker at styrke de danske og europæiske forbrugeres rettigheder

det er tydeligt at se at beslutningsforslaget

er skrevet ud fra ønsket om at forbedre forbrugernes vilkår

vi glade for at se og det tror jeg faktisk at vi alle sammen brænder for vi skal bare være grundige når vi undersøger hvordan vi kan give forbrugerne de bedste vilkår i december måned havde vi forbrugerordførere fornøjelsen af

få kontant på besøg de bankede på på hvert af vores kontorer og spurgte om det ikke var en god idé

er danmarks radio for øvrigt tit men når det kommer til alt muligt andet end biler

kun en hundrede og tres kroner for at få sin sag vurderet uanset om vedkommende selv har misligholdt sit produkt i danmark

betaler staten for forbrugerens klager

taler om at vi skal gøre ligesom i norge eller sverige jeg vil altså ti gange hellere være forbruger i danmark end

så koster det mig kun en hundrede og tres kroner at klage over den

skal jeg betale det fulde beløb for sagsbehandlingen jeg skal betale for at der er en sagkyndig der sidder og banker på den og skal vurdere hvis fejl det er så er det da nemt som politiker at fastsætte en længere tid når det er forbrugeren der skal betale hele gildet

godt forstå at virksomhederne tager helt afslappet på det

eller en vaskemaskine ikke kunne holde længere

man kan gå ind i en hårde hvidevarer forretning og

jeg kunne godt tænke mig at købe en vaskemaskine

som garanterer en levetid på fem år eller mere

af produkter man kan købe hvor producenten garanterer længere holdbarhed og man kan også som venstre var inde på købe en tillægsforsikring man kan også hvis man ikke er så heldigt økonomisk stillet og der er man som regel ikke når ens vaskemaskine går i stykker for det gør den altid ubelejligt gå ind og sige

køber bare den billigste og så så har jeg heller ikke

vedtog sfs forslag og hvis regeringen vedtog at vi skulle udvide den her

jo være helt sikre på to ting da virksomheder

jo gudskelov frit kan regulere deres priser som de har lyst til

en kærkommen lejlighed til at gøre det det vil gå ud over de ringest stillede forbrugere den anden ting der er væsentlig er jo ældre et produkt er jo sværere er det også for en sagkyndig at fastslå om

misligholdelse eller produktionsfejl så vi ville lægge forbrugerklagenævnet ned og det ville koste skatteyderne dyrt

godt frygte at vi ender med at straffe de forbrugere som vi er her for at hjælpe

har et forbrugerklagesystem hvor det er staten der betaler for forbrugerklagerne

også glade for at uanset hvilket produkt man som forbruger ønsker at købe

altid mulighed for at vælge en producent der garanterer længere holdbarhed end de to år så spørgsmålet går slet ikke på om vi kan forvente at der er nogle produkter der skal holde længere end to år for selvfølgelig kan vi det spørgsmålet går mere på at når vi lever i en verden hvor forbrugerne

i udlandet man kan

rimeligt at vi som stat skal holde hånden under forbrugere som har truffet et valg hvor man måske kunne mene at det var deres eget ansvar og der synes jeg faktisk det er rigtig smukt at vi i danmark vælger

det vil vi godt gøre i to år også selv om du har købt det allerbilligste

så vil vi gerne hjælpe dig i de to år det synes jeg er rigtig flot så lad os glæde

det gode system vi har i danmark og så håber vi ikke i dansk folkeparti at vi får svenske tilstande hverken når deres forbrugersystem eller

er med til at hjælpe forbrugeren til ikke at

i den fælde at man køber noget som ser billigt ud men som er dårligt og derfor er dyrere det er vel det der er ideen i reklamationsret og jeg synes ikke rigtigt at det fremgik af dansk folkepartis ordfører

også billiger at vi skal vi skal indføre at forbrugeren selv skal betale

det er fantastisk med det norske og det svenske system så jeg kunne godt tænke mig at høre

at vi skal forlænge den her forbrugerklagefrist og

bedre produkter men hvis man så går ned og ser

her så mener vi fra radikal side ikke at man opnår nogen af tingene vi mener hverken at man får bedre produkter eller

hvis man vedtager det her forslag

redegjorde for gå ind og sige at det her produkt er gået

en at kunne bevise at fejlen var der fra begyndelsen

en klagesag kan nemt komme til at koste staten titusind kroner

meget stort bøvl for de enkelte virksomheder der skal håndtere

vil holde op med at kunne sælge internetbutikkerne oplever at få varer tilbage som folk har gået i de oplever at få tøj og sko sendt tilbage som folk har gået i og

det vil de gerne sende tilbage hvad bliver så det næste

så har man slidt sine gummisko helt ned og så synes man det var en fejl der var ved oprindelsestidspunktet så der

ikke påhviler kunden

regning et eller andet sted og det vil sige at man

gå til udenlandske netbutikker og det tror jeg ikke er til gavn for de danske forbrugere derudover

klagesystemet blive blokeret af rigtig rigtig mange klager der er jo også en fordel i at man ikke sidder fast i klagesystemet i meget lang tid for mindre klager vi ved at der er en del områder hvor man allerede i dag giver længere garanti det faktisk lidt af en konkurrenceparameter

på biler er det sådan et sted mellem to tre fem år

så stille er begyndt at konkurrere på at kunne lave det her

det her er en vigtig sag det er vigtigt at skulle sikre forbrugerne det er vigtigt at sikre bedre produkter det skal ikke kunne betale sig at lave et fjernsyn hvor man indlægger en sikring og det går i stykker efter to tre fire år

skal ikke kunne betale sig at lave et køleskab som ikke kan holde mere end to år men vi tror

at hvis man skal flytte de her producenter så skal man gøre det på europæisk plan så skal

fem år på nogle af de store dyre produkter på europæisk plan fordi det vil betyde at producenterne skal lave bedre produkter derfor

den del som sf nævner i bemærkningerne

at prøve at skabe en fælles nordisk position i eu at det kan man jo godt gøre selv om man ikke har fuldstændig ens regler man kan jo godt sige

sammen i eu vil presse på for

og i virkeligheden også på en måde hvor det ikke bare handler om

om der skal være en fejl eller en mangel men faktisk også om de laver et godt nok produkt altså hvor lang tid skal et produkt egentlig holde

en vigtig diskussion at få taget men det mener vi ikke bliver udelukket af

har fuldstændig de samme regler så derfor kan

det er det der bliver udkommet af at vedtage

der er nogle produkter hvor det giver rigtig rigtig god mening men det gør det kun fordi vi skal have produceret nogle bedre produkter vi skal nogle bedre køleskabe nogle bedre fjernsyn nogle bedre

rundt som jo ikke burde gå i stykker på den

hen bevidst har lagt sikringer ind der går i stykker det er da mystisk når alle skærmene på christiansborg fra den samme producent bryder sammen samtidig det er da mærkeligt

noget vi skal ind at kigge på når vi kigger på den her købelov

spekulerer i at deres produkter ikke skal holde

har der været masser af forbrugerprogrammer om

faktisk køre helt forfra de er gået i stykker og så går man ind og genstarter

nogle ting vi ikke skal finde os ind på borgernes vegne det kan godt være at herre jan e jørgensen synes det er helt okay at man som virksomhed kan gøre sådan

det er lige meget at den her balance i nogle situationer

er til forbrugernes fordel det synes vi den skal være vi synes det er vigtigt at producenterne har en intention

et incitament til at producere så gode produkter som overhovedet muligt

en af de ting vi gerne fra radikal side vil kigge på

når vi skal kigge på de her ting det er da at sikre at

lang række industriprodukter idet forslaget

givet vil anspore producenterne til at fremstille mere holdbare produkter med længere levetid jo flere lande der forlænger reklamationsretten jo hurtigere vil udviklingen gå i den retning enhedslisten har selv fremsat et beslutningsforslag der hedder b en hundrede og seks som trækker i samme retning med vores beslutningsforslag ønsker vi at producenter og forhandlere

elektriske og elektroniske produkter skal oplyse over for kunderne hvor lang levetiden er på de produkter de producerer eller forhandler samt oplyse hvor længe reservedele vil være tilgængelige baggrunden herfor er at der er sket en kraftig stigning i andelen af husholdningsapparater der holder mindre end fem år levetiden går den forkerte vej hvilket generelt øger ressourceforbruget til produktion af nye produkter og belaster forbrugernes økonomi vi mener det er et problem at producenterne i stadig stigende grad indbygger en forældelse i produkterne vores forslag er inspireret af at man i frankrig har taget det samme skridt derfor er bedre regler for reklamation et af flere

virkemidler og vi får så lejlighed til at drøfte problematikken igen

enhedslistens beslutningsforslag kommer til behandling

vi nærmer os et folketingsvalg dag for dag uge for uge nå men det her lovforslag er jo efterhånden gennemlyst på alle måder og derfor er det efterhånden vanskeligt at tilføre nye synspunkter og så kunne jeg

noteret os at justitsministeren vil arbejde med sagen når det er passende

det er vi helt helt rolige ved

er der sådan set ikke meget mere at føje til fra vores side end at det her forslag kan kan vi ikke støtte

præcis hvad årsagen er det har vi så hørt i debatten i dag

at der er grund til at antage at det vil kunne skabe en ubalance

set også været inde på det det er jo vigtigt at der er en balance mellem forbrugernes rettigheder på den ene side

de erhvervsdrivendes muligheder for at afsætte deres produkter på den anden side

vi bekymrede for om forslaget kommer til at forrykke den her balance så det bliver mindre attraktivt for erhvervsdrivende at afsætte deres varer i danmark eller om varerne bliver dyrere og derfor kan vi ikke støtte forslaget men

lige kvittere for at tanken om at reducere omfanget af de her køb og smid væk produkter som sf jo skriver om i

sit forslag synes vi er meget sympatisk og det vil vi naturligvis gerne indgå i en politisk diskussion

der var en diskussion om tre til fem år når vi har skrevet tre til fem år

skulle være tre år men det er fordi der faktisk er

som som fem år

det er okay at folk køber noget billigt skidt som de derefter kommer til

man kan godt argumentere så det kunne komme til at lyde som om

vi skal have det betyder ikke at jeg

glad for at der er nogle virksomheder

også gerne være med til at opfordre forbrugerne til at gå efter men det er jo for at

det dårligste ud af markedet kan man sige at

at slippe af med at sælge noget som bare er dårligt og ikke fungerer så hele ideen

er billigere og bedre for forbrugeren på sigt men det kan da godt være

heller ikke ske noget ved hvis det er produkter som faktisk

om forældelse jeg ved jo ikke om

hvis man forlænger reklamationsretten

øge det i danmark og få en fællesnordisk position

en enkelt ordfører fra radikale venstre sagt at det kan vi godt gøre alligevel ja

eu og nogle af ordførerne har været mere positive i formuleringen end end ministeren og det vil jeg

at bruge i udvalget til at vi kan få skrevet noget ned om det så vi i det mindste får en enighed om at der faktisk kan være brug for at forøge reklamationsretten

og om det bliver passende eller upassende og om det gælder for eu eller det gælder for ministeren ved jeg ikke jeg

på ministeren over at

mener ministeren nu at jeg synes at det her er vigtigere end terror

da aldrig finde på at mene men det her folketing beskæftiger sig med rigtig mange ting og det gør alle ministerier også

blev dækket tæt af tv

der blev faktisk et flertal i hvert fald i tv

for at finde ud af om om vi er gode nok her i folketinget til at sige det

vi rigtigt mener når når vi bliver spurgt

i tv det tror jeg ikke vi er og jeg tager gerne os alle sammen

meget bredt og som hæver bundgrænsen fra to år til tre år for samtlige produkter jeg tror altså bare at tiden er løbet fuldstændig

kan huske hvordan det var at leje en movieboks

en videobåndoptager lejede man

få en dvd afspiller for tre hundrede kroner det er jo en mulighed som gør at

i verdenshistorien aldrig set mage

forbrugsmuligheder men man forventer vel ikke jeg

køber en dvd afspiller til tre hundrede

ned i butikken med den efter fire en halv år og sige den virker altså ikke vil i

et signal om at produkterne skal have lige lang reklamationsret og det er jo også et nyt princip og jeg forstår

produktivitet og det har meget meget store samfundsmæssige omkostninger derfor er det et fænomen der skal tages alvorligt og det er noget vi skal have fokus

problemet synes at være stigende og derfor har regeringen også valgt at nedsætte en hurtigtarbejdende taskforce som her i foråret

bekæmpelsesindsatser i alle faser af kabeltyveriet vi har det gælder både når man planlægger og gennemfører tyveriet

når man transporterer og afsætter kablerne

kabeltyveri som vi altså er enige med forslagsstillerne i er et alvorligt

dag indeholder regler om tyveri og regler om forstyrrelse af

tyveri straffes med fængsel i indtil

kommer at omfattende forstyrrelse af det man kalder samfærdsel kan straffes med bøde eller fængsel i indtil seks år hvis et kabeltyveri har haft sådanne konsekvenser kan det altså straffes efter den bestemmelse det vil sige at

strafferammer på seks års fængsel sådan som forslagsstillerne ønsker sig jeg jeg tror at når vi nu har de strafferammer vi

give de lange straffe så er det vi skal være optaget

jeg synes det er helt rigtigt når forslagsstillerne har fokus på at at tyveri af kabler ikke alene er tyveri men

hverdagen i hovedstaden og derfor skal man selvfølgelig slå hårdt ned

vil vi komme med eventuelle nye initiativer

lovgivning så skal man nu ikke være så bekymret over

det her jo både er et anliggende for transportministeriet som har med den kollektive trafik

gøre og justitsministeriet som har at gøre med

titusindvis af borgere der så kommer for sent på arbejde det forstyrrer samfærdselen og det er et problem

tage hånd om og forebygge så godt

et andet element i forslaget er at

straffes men afsone i deres hjemland med hensyn til kabeltyverierne

var der i to tusind og fjorten hele en hundrede og tre og halvfjerds tyverier

fire og halvfjerds s tog og det berørte som sagt titusindvis af passagerer det en alvorlig sag for samfundet som helhed men så sandelig også for den enkelte

vores fulde støtte til at vi skal have skærpet straffen for det her det kan godt være at strafferammen allerede er på plads som justitsministeren gjorde opmærksom på men jeg synes det er vigtigt at sende et klart politisk signal om

den offentlige trafik på den her måde så er det således

i danske fængsler hvor de fylder op og der er vi fuldstændig enige i det der ligger her i

at disse mennesker skal sendes hjem til deres hjemland til afsoning der ligger jo allerede

om det i eu systemet som ikke er blevet implementeret endnu og der synes vi at regeringen skal se

vi får de her bilaterale aftaler på plads

vi inden for rammerne af eu reglerne om at afsone

hjemlandet får disse mennesker sendt hjem lige så snart

at afsone i hjemlandet jeg tror det vil have en præventiv virkning i sig selv

i et østeuropæisk fængsel frem for i et dansk fængsel hvor forholdene unægtelig er lidt mere luksuriøse

i for eksempel østeuropa så den del af det kan vi også støtte

et rigtig godt beslutningsforslag

arbejde til familiebesøg eller på vej for at hente børnene i børnehaven vi skal gøre alt hvad vi kan for at gøre livet surt for de her kabeltyve

kobber der er i kablerne og som er attraktiv for de kriminelle

og sikring af adgang til eksempelvis banelegemer vi vil alle sammen allerhelst have at de her kabeltyverier overhovedet ikke forekommer straffeloven indeholder allerede

regler om forstyrrelse af samfærdselen og både værdien af det stjålne og omfanget af forstyrrelsen kan tillægges betydning ved strafudmålingen som justitsministeren nævnte

§ to hundrede og seks og halvfjerds med fængsel i

op til en år og seks måneder hvilket kan stige til

til seks år når tyveriet er af særlig grov beskaffenhed og det er jo lige præcis det som konservative her foreslår

kan straffes med bøde eller fængsel i op til seks år

også en høj strafferamme hvis kabeltyveriet har haft

som består af transportministeriet justitsministeriet banedanmark og rigspolitiet og det er aftalen at de skal komme med deres anbefalinger i foråret to tusind og femten dermed sætter vi også en tyk streg under at vi ikke finder det ligegyldigt at der er mennesker der forstyrrer vores samfærdsel

fuldstændig uacceptabel vis forstyrrer ganske almindelige danskeres dagligdag vi socialdemokrater er dermed fuldstændig enige med forslagsstillerne i at kabeltyve og andre der forstyrrer vores kollektive transport skal stoppes allerhelst inden de gennemfører deres kriminelle ærinde men vi tror ikke på at vi stopper dem ved at vedtage et

om en strafferamme der allerede eksisterer i dag og med de ord skal jeg meddele at vi ikke kan støtte

hård og man kan afsone i dansk fængsel for man har ikke udsigt til at blive sendt hjem

under seks måneder det gør jo at det bliver meget lukrativt

det er ærgerligt at at man ikke hos socialdemokratiet og hos regeringen vil gøre mere for

det er altså et gevaldigt problem

skal på arbejde som bliver berørt og bliver ramt af de kabeltyverier når der igen er blevet klippet

når så socialdemokraterne foreslår at man kan indhegne hele banelegemet i danmark

helt fantasiforslagsagtigt

være en alt for stor omkostning det der er vigtigt er at vi sikrer at

er at justitsministeren jo sagt at den skulle afrapportere i april så allerede nu kan vi se at at det ser ud som om den bliver forsinket og så er der jo ikke meget der gør at man som

det her land tænker at der kommer

en god løsning i morgen eller i en hurtig løsning som er til gavn for dem som bliver ramt af kabeltyveri når

effekt forslaget ligger helt i tråd med et lignende forslag dansk

er medstiller af i maj nemlig b

hundrede og otte og fyrre og det drejer sig om bombetrusler der forstyrrer den offentlige transport så dansk folkeparti er meget positivt indstillet over for dette forslag et kabeltyveri er jo langt mere

alvorligt end et almindeligt berigelsestyveri det har vidtgående konsekvenser for tusindvis af borgere og virksomheder når infrastrukturen går i stå det koster samfundet rigtig mange penge så vi er helt med på at der skal strammes op omkring det og vi har desværre set en eksplosiv stigning i disse kabeltyverier i både danmark og

andre eu lande derfor mener dansk

at der på visse togstrækninger burde sættes

for tyverierne man kan så diskutere om en forhøjelse af straffen har effekt eller kun ringe effekt eftersom de tidligere domme ligger på mellem fire og fem måneder

jeg frygter at effekten er ringe da det vil være yderst sjældent at maksimumsstraffen kommer i anvendelse derimod kan dansk folkeparti se at minimumsstraffe på mindst seks måneder vil have en langt større effekt seks måneders minimumsstraf giver nemlig mulighed for at alle udenlandske statsborgere kan og burde få en udvisningsdom samtidig med at de afsoner i hjemlandet så dansk folkeparti

i det ellers udmærkede beslutningsforslag således at straffer man efter

seks måneders fængsel og udvisning af landet og ikke mindst afsoning i hjemlandet så vidt det er muligt og

også tænke videoovervågning ind på visse øde togstrækninger dansk folkeparti ser frem til den videre politiske drøftelse

sidder myndigheder her og nu og analyserer hele situationen omkring et kabeltyveri og ikke kun selve straffen straffeloven er jo på mange måder allerede i dag indrettet sådan at det er en skærpende omstændighed hvis man ved et tyveri forstyrrer samfærdselen så jeg tror

er andre værktøjer vi skal have fat i for at undgå kabeltyverier

kan vi fra radikal side ikke støtte dette forslag i stedet glæder vi os til

jeppe mikkelsen jo kunne svare mig på hvorfor

den socialdemokratiske ordfører sige at der

vi har set det sidste til den syltekrukke for helt ærligt lugter det jo af syltekrukke når

at processen bliver forsinket

tyde på at man har en interesse i at skubbe det her

man er uenig i regeringspartierne man har et regeringsparti

fra radikal side det at man arbejder for at

flere sendt hjem og det har regeringen også har arbejdet intensivt på

set god mening for det sparer selvfølgelig nogle danske skattekroner men det gør også

fire og halvfjerds tog og kostede i alt fem

anerkender at vi i danmark har et problem med kabeltyveri som i den grad skaber gener for de danske togpassagerer ud over at kabeltyvene forsinker de

der skal gøres noget

problemet bliver taget alvorligt banedanmark prioriterer indsatsen mod kabeltyve højt

med en række initiativer i gang med at nedsætte mængden af tyverier de har blandt andet opsat overvågningskameraer på udvalgte strækninger og er i gang med at udskifte kobberkablerne til de langt mindre attraktive aluminiumskabler

men ud over banedanmarks initiativer må der gøres mere for at stoppe denne udvikling i sf mener vi dog ikke at højere straffe er løsningen på problemet

man kan derfor frygte at en strafferamme på helt op til seks år kan medvirke til at vi får nogle kriminelle ud af fængslerne som er blevet endnu mere kriminelle end de var da de blev dømt det er jo ingen hemmelighed at fængsler kan være en rugekasse til hårdere kriminalitet

på ingen måde gavne vores samfund på længere sigt blot at hæve strafferammen hvis kabeltyvene er udlændinge foreslås det af forslagsstillerne at disse udenlandske statsborgere skal idømmes ubetinget udvisning og skal afsone i

reelt set vil det være at forskelsbehandle og man vil gå imod et lighedsprincip hvor straffen for udenlandske statsborgere vil være meget mere indgribende end straffen for danske statsborgere

som regeringen nedsatte i slutningen af to tusind og fjorten med henblik på at finde løsninger til bekæmpelse af kabeltyveri

inspiration fra udlandet som vi kan benytte til at sætte helt rigtigt ind i bekæmpelsen af kabeltyveri vi ser nemlig hellere at vi bruger den nyeste og bedste viden der er til at løse problemet sf kan

vi også gerne rose regeringen for at have nedsat den taskforce

må nok sige at der ikke er meget nyt

fra højrefløjen som tror at man kan fikse alle problemer med truslen om straf

tror højrefløjen at man kan løse det ved at hæve straffen og det er altså

det er måske også lidt naivt at tro at mennesker der kommer fra lande i østeuropa og som lever i fattigdom og

holder op med at begå kriminalitet fordi de bliver truet med

det er meget sjældent det der har en egentlig præventiv effekt selv om

kabler er lige så grov en forseelse som meget meget grov vold eller voldtægt for eksempel er og det er jo det man fra konservativ side vil hæve straffen for

altså samme niveau som nogle virkelig alvorlige personfarlige forbrydelser så der opstår en uligevægt i vores straffelov hvis man sådan bare på må og få begynder

har været en sag i pressen som man gerne vil virke handlekraftig i forhold til enhedslisten mener at vi

skal undersøge om kravene til skrothandlere måske kan skærpes så de i højere grad skal dokumentere at det kobber de opkøber

der er nogle der stjæler kabler er jo sådan set

også frem til resultatet af den taskforce som er blevet nedsat af transportministeren

er dårligt det er tarveligt og det forventer vi alle

taget hånd om fordi man jo af og til har fanget

man konstatere at det sker der sådan set kun

omfang og derfor vil jeg gerne rose det konservative folkeparti for at have taget fat om det irriterende problem

åbenbart er fundet en praksis der betyder at man ikke idømmes nogen væsentlig straf og som i hvert fald ikke betyder at det er ret let

sende dem tilbage til deres hjemland til afsoning

jo i virkeligheden være en straf der betød noget og som kunne afholde

nok afskrække betydelig mere end så meget andet

at når nu regeringen i den her sag sidder på hænderne og venter på et eller andet som måske kommer måske

det konservative beslutningsforslag b en og halvfems

er det jo noget der generer rigtig mange mennesker som blot passer deres arbejde og deres hverdag det er en problemstilling vi må forholde os til politisk og hvor vi bliver nødt til at sætte ind jeg skal også sige at i sidste uge behandlede vi jo et beslutningsforslag fra de borgerlige om at nedsætte tidsrammen for hvornår man kan sende udlændinge til afsoning i hjemlandet

et ønske om at sende flere til afsoning i deres hjemland og det forslag fra sidste uge

vil naturligvis også være relevant for de kabeltyve som ofte er udlændinge men der er en helt særlig

så straffes kabeltyveri typisk efter straffelovens

simpelt tyveri

omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler som

en strafferamme på op til seks år men det er en paragraf som ofte ikke bliver anvendt

er det ofte omkostningsfrit for tyvene for den straf

er ikke specielt stor

ser i dag ligger typisk på omkring fire fem måneders fængsel og det er ikke hårdt nok når

man tager de samfundsmæssige konsekvenser i betragtning de milde domme betyder også at når tyvene

afsone deres straf her i landet det er jo en win win for kabeltyvene for

brug for at vi straffer hårdere her

jeg noteret mig at regeringen har nedsat

er jo rigtig godt men allerede nu ser det ud til at den taskforce er ved at blive forsinket den skulle afrapportere i april det kommer den ikke til det næste er at den kommer til at afrapportere i maj ifølge den socialdemokratiske ordfører det lugter allerede nu af syltekrukke og det er selvfølgelig synd for de mennesker som bliver ramt af de forsinkelser

for de alligevel pæne ord

det her er noget vi må tage alvorligt og som har stor betydning for vores

terroren københavn blev udsat for to voldsomme attentater

to attentater der har ændret danmark vi har to

mistede livet og en række sårede

politifolk dansk politi har valgt at

køre et forhøjet sikkerhedsberedskab i tiden efter terrorangrebet det bifalder jeg som landets justitsminister men jeg vil også meget

tilkendegive her i salen i dag at det koster mange

have et effektivt værn mod terror vi har fremlagt en samlet terrorplan fra regeringens side i den er der også indeholdt

tilføre dansk politi og vores efterretningstjenester flere penge her og nu vi har behov for et fortsat

omkring ikke mindst vores hovedstad vi har behov for at styrke både forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste vi har behov for flere livvagter og flere i aktionsstyrken vi har behov for flere it analytikere så vi får et bedre overblik over hvad der sker på nettet vi vil gerne have et velfungerende pnr system og sådan kunne jeg i øvrigt blive ved men inden jeg når så langt

også gerne sige at noget af det der ligger os allerallermest på sinde efter angrebet

er at vi sikrer at vores jødiske mindretal i danmark har den sikkerhed og den tryghed som de selvfølgelig fortjener det må aldrig være sådan i danmark at en ung jødisk pige ikke kan få lov at afholde sin konfirmation og vi vil ikke igen se en ung jødisk mand blive dræbt fordi han passer på andre derfor har vi behov for at styrke sikkerheden omkring vores jødiske lokationer både med beredskab og tilstedeværelse af dansk politi men også ved at sikre at de fysiske rammer bliver bedre hvorfor denne lange indledning fordi det selvfølgelig ikke er for sjov

vi har fremsat et aktstykke i folketingets finansudvalg det har vi fordi vi har behov for penge her og nu til at kunne styrke politiberedskabet og komme i gang med den fysiske sikring for vores jødiske mindretal

fra nogle af folketingets partier at man forhaler en proces hvis resultat jeg sådan set godt tør forudse

mon så ikke det ender med at alle folketingets partier alligevel stemmer for aktstykket

ikke nogen partier i det danske folketing som ikke ønsker at sikre vores danske jøder og som ikke ønsker at bidrage til en ordentlig økonomi for dansk politi derfor er det her

en af de væsentligste samfundssager lige nu i langdrag

det danske folketing vi skal have vedtaget aktstykket jeg kan som landets justitsminister meget klart sige at dansk politi har behov for pengene og jeg kan også godt

på vegne af hele det danske samfund sige at det jødiske mindretal har behov for ressourcerne for at kunne komme i gang med den fysiske sikring af de jødiske lokaliteter

i debatten at man fra forskellige sider er optaget af at det forhøjede politiberedskab ikke må gå ud over andre af politiets opgaver det er et synspunkt jeg forstår og i øvrigt deler jeg vil gerne

diskussion sige at det er klart når terroren rammer

vil det have nogle afledte konsekvenser for dansk politi når vi har så mange politifolk på gaden når vi fortsat har gang i en stor og svær efterforskning når vi fortsat har et højt beskyttelsesniveau blandt andet omkring vores jøder ja så vil det selvfølgelig trække tænder ud også i det øvrige danske politi men det er jo netop for at det i videst muligt omfang ikke skal gå ud over andre politiopgaver

at med en valgkamp rundt om hjørnet

og alle har behov for en plads

at indtage når det gælder terror vi kan tage alle de diskussioner

men må jeg ikke godt opfordre folketinget til snart at komme videre med den her proces så vi kan få frigivet det nødvendige antal ressourcer til at sikre vores jødiske institutioner herunder carolineskolen og synagogen og sådan at at jeg kan se danskerne i øjnene og sikre dem at der er et fortsat højt politiberedskab derfor har dansk politi behov for flere penge

og den regning der ligger ikke bliver finansieret

mit spørgsmål til justitsministeren

ikke samler hele regningen op ved overarbejde

der vil være andre opgaver i politiet som bliver nedprioriteret som følge

sig i den forbindelse og synes ministeren ikke at det vil være rigtigst

er jo lige præcis kernen i det vi har ønsket at komme i dialog med regeringen om og derfor vil jeg gerne spørge ministeren i stedet for en overskrift der hedder at det naturligvis vil komme til at gå ud over det øvrige politiarbejde

fortælle folketinget i hvilket omfang og hvor det er der vil komme til at være

der kan ske et terroranslag i danmark uden at det har konsekvenser for det øvrige politi ville jo lyve selvfølgelig har

den hektiske periode umiddelbart efter terroranslaget hvor vi kalder mandskab ind fra rigtig mange dele af danmark

nogle omkostninger men det er jo netop for at afbøde dem og det er jo netop for at sikre

på vores ungdomskriminalitetsbekæmpelse på udlændingekontrollen at vi ønsker at få tilført dansk politi flere ressourcer her og nu jeg vil ikke afvise at der kan være behov for at få afsat yderligere ressourcer

men venstre glemmer jo at svare på hvorfor man ikke bare stemmer for det aktstykke og så kan man jo fremsætte beslutningsforslag om at tilføre flere penge det kan man jo gøre men der er jo intet i den langsigtede diskussion der bør afholde

at vedtage aktstykket for sagen er at mens vi står og snakker mangler dansk politi

bekræfte at alene i perioden fra den fjortende februar hvor terrorangrebet fandt sted i københavn frem til den tredje marts udgjorde de samlede merudgifter bare til løn syv og tyve million kroner for politiet kan ministeren bekræfte det tal og kan ministeren fortælle folketinget hvad det tal er i dag

en en halv måned mere

det tal var aktuelt det er et meget højt tal og

det tal formentlig er væsentlig højere og det vil ministeren

meget godt eksempel på at regeringen er nødt til at fremlægge de nøjagtige tal for hvad det her koster og når man kun vil give firs million kroner

er jo kommet fem hundrede færre betjente siden to tusind og elleve kan det jo i sidste ende betyde at borgerne

længere har tillid til vores politi og der synes jeg bare det er meget voldsomt at justitsministeren vælger at gamble med hele opfattelsen af vores politi vi ser en formand for politiforbundet som i morges siger at selv den bevilling som

kan udføre sit arbejde og samtidig sikre danmark imod terror så mener justitsministeren at vi vil

til indbrud eller man oplever nede i butikken at politiet ikke kommer hvis der er en indbrudstyv

en fantastisk opbakning fra den danske befolkning til et dansk politi der har vist sin styrke sin klogskab sit engagement og sin empati i forbindelse med et terroranslag det sted i danmark hvor jeg oplever mindst tillid til dansk politi er i folketingssalen og fra en borgerlig opposition det er ikke fra den danske

fra finansloven og dermed ikke fra dansk politi så

lidt aggressive tone fra nogle af ordførerne at man måske i virkeligheden har en dårlig sag i den her her diskussion

vi er villige til at afsætte pengene vi mangler bare en blå opposition der i øvrigt i lighed med sf og enhedslisten

vi hørte fra herre peter skaarup at det vi diskuterede i dag var om det var nok kan ministeren bekræfte

skal stoppes så de bliver nul eller de faktisk skal have nogle penge i politiet til at beskytte det jødiske mindretal

til det danske terrorberedskab og til beskyttelse af danske jøder modsat en en samlet blå borgerlig opposition som ikke ønsker at støtte det pågældende aktstykke jeg tror ikke det er fordi enhedslisten grundlæggende har ændret sit syn på dansk politi jeg tror det er fordi man selvfølgelig fra enhedslisten og sfs side kan se at dansk politi har behov for flere ressourcer i en rigtig svær situation for det danske samfund

til truget det har sådan set i den her sammenhæng været regeringen

ikke stille justitsministeren to spørgsmål og jeg fortsætte i fagforeningssporet fru pernille skipper

justitsministeren til at claus oxfeldt her til morgen på tv to news siger at der er behov for en langsigtet løsning

til diskussion i dag garantere jødernes sikkerhed

det vil jeg sige at det er der ikke nogen af os der kan desværre

igen i europa er en situation hvor europas jøder er i fare

er at gøre os så umage som det overhovedet kan lade sig gøre med den fysiske sikring det er derfor vi gerne vil sikre blandt andet synagogen og carolineskolen bedre og med et stærkt politimæssigt beredskab og så selvfølgelig vores efterretningsarbejde

men vi kan gøre os umage og vi kan sikre et højt beredskabsniveau og det er det vi ønsker

set ikke vi er uenige om og så meget desto mere

den diskussion nu og sammen blive enige om hvordan vi skal sikre at

landes efterretningstjenester hvad betyder det i forhold til vigtigheden

vi kan tage alle de diskussioner oppositionen ønsker

ingen af de diskussioner der bør blokere for at man snart stemmer ja til at dansk politi

og ansvarlig politisk optræden

jeg tror

hurtigt på christiansborg så bredt som overhovedet muligt får givet det løft til vores politi og efterretningstjeneste som gør at vi danskere kan føle os en smule mere trygge tilsyneladende var det totalt tomme ord

at give politiet et hurtigt løft

og karsten lauritzen stod klar med løfter om samarbejde og ansvarlighed og jeg citerer det er en fælles opgave for folkestyret som vi nu skal stå sammen om politisk vi skal sikre at danmark i morgen er så sikkert som nu vi må sikre for befolkningen at terrorfrygten ikke ændrer vores liv og vores sikkerhed sammenhold nuvel

ligesom de også efterfølgende har spillet en central rolle i forhold til opretholdelsen af beredskabet det mindste det mindste vi kan kvittere med fra politisk hold er respekt og støtte og økonomisk

det skaber uvished og det skaber usikkerhed jeg må indrømme at jeg ikke i min vildeste fantasi kunne forestille mig

der går med regeringsdrømme venstre kunne finde på at udvise så stor uansvarlighed omkring et så

terrorberedskab og nu

aktstykket som vi diskuterer her i dag tager udgangspunkt i anbefalinger

der vil kunne sikre opretholdelsen af det forhøjede terrorberedskab samt øget sikkerhed for vores jødiske samfund

de ønskede til såvel sikkerhed som finansiering

stille venstre tilfredse

og den øvrige opposition ikke kan støtte op om vores styrkede politiindsats og kampen mod terror

af det holdningskaos som oppositionslederen har fremført

og enhedslisten og regeringen ønsker at give flere penge til politiet

og så vi kan sikre ordentlige forhold for vores betjente

penge til beskyttelse af vores jødiske samfund men venstre

vil ikke betale kampen mod terror konservative vil ikke afsætte penge til kampen mod terror og liberal alliance vil heller ikke sikre de nødvendige midler i kampen mod denne ondskab

med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte

trine bramsen virkelig at de her

honorerer det ønske der er fra

jeg synes det er dybt bekymrende at regeringen mener at man har gjort sit arbejde godt nok når det eneste man vil

indsats der skal ydes i forbindelse med terrorangrebet jeg

lægger frem i det her aktstykke af nye penge dertil kommer

at politiet vurderer at den her indsats skal køre frem til første september det vil sige at claus oxfeldt jo har fuldstændig ret i

de ting som vi havde ønsket oplyst for eksempel hvad

er jo at man kun samler dele af regningen op nå men lad det ligge

et fagligt spørgsmål det er ren oplysning til folket

om fru trine bramsen ikke kan bekræfte at hvis man læser aktstykket side to fjerde afsnit står der at halvtreds million

fru trine bramsens parti vil bruge til at løfte

en udisponeret opsparing på politiets område kan ordføreren bekræfte at de halvtreds

altså kommer fra politiets egne rækker af opsparede

at han er ganske bekymret

efterlader politibetjentene med det kan jeg

der har været et terrorangreb i danmark så mener

man er sin opgave voksen man burde da have søgt et bredt flertal og have kigget på

man kunne skaffe ekstra penge til at prioritere

til at kunne håndtere både den her terrorpakke

så vi risikerer at politiet ikke rykker ud til indbrud til butikstyveri og

optaget af en lang række andre opgaver

at det aldrig har nyttet at fodre hunden med dens egen hale

i den her terrorpakke men det må

del af

de hundrede million kroner ekstra

ikke får den hjælp de er berettigede til

ligeglad for i øvrigt er det noget nonsens når ordføreren står og siger at vi ikke vil bevilge penge

vi ønsker os også et pengetræ i

julegave men her og nu diskuterer vi altså at

ikke ubekendt at vi skal debattere den her sag og at den er vigtig

det er så det men lad mig starte med

vi alle sammen er enige om i den her debat det er at der er et indlysende behov for

en skærpet indsats mod terror der er brug for et bedre beredskab

det vi så skal drøfte i dag er en øget bevilling til politiet og til politiets efterretningstjeneste

et åbenlyst behov for at sikre sikre det jødiske samfund bedre

desværre vist sig ikke bare i danmark men også andre steder i europa

og at der er ondsindede kræfter

de ting koster i sagens natur penge de penge skal vi finde og det tror jeg vi er enige om

at afbryde forhandlingerne om en samlet plan for finansieringen af indsatsen mod terror

det er usædvanligt det er mærkeligt

regeringen i den grad fumlet har været amatøragtige

her på det seneste decideret

grunden til at vi er bekymrede er jo ikke mindst at

regeringens aktstykke en hundrede og otte som vi behandler i dag på ingen måde giver svar på hvordan man vil sikre

der kan sikre at det ikke går ud over politiets daglige arbejde

for efter at aktstykket har været behandlet i folketingets finansudvalg står det jo klart at vi har en række ubesvarede spørgsmål som regeringen ikke er hjælpsomme med at

hvordan vi sikrer at det i realiteten ikke bliver politiet selv der kommer til i høj grad at finansiere den øgede indsats det vil sige at man i virkeligheden

hunden med dens egen hale og det er jo det der ligger i regeringens aktstykke

hvordan er man for eksempel nået frem til at det lige præcis koster tyve million kroner at tilvejebringe en bedre

af det jødiske samfund

den har fremlagt et aktstykke og det har man bare

og så kan vi ikke debattere den sag mere åbenbart det der er brug for er en samlet plan for finansieringen af indsatsen mod terror og derfor bør regeringen trække det her aktstykke tilbage og i stedet for fremlægge den samlede plan

hele folketinget kan sætte sig omkring et bord og blive enige om det der skal til der nytter det ikke noget at skille bestemte partier ud som man så ikke vil snakke med i politikredsforhandlingerne

ikke med der er liberal alliance ikke med i forhandlingerne

er dansk folkeparti og venstre ikke med hvorfor samler regeringen ikke alle partier omkring et bord og finder ud af de nødvendige løsninger

ville have klædt en regering og en statsminister der siger at hun gerne vil være statsminister for

det er ærgerligt at man kryber i ly

andre partier i stedet for at trække i arbejdstøjet det ville klæde regeringen at den gjorde det så er der hele spørgsmålet

borgernes betjening

hørt fra politifolkenes fagforening at det der sker i øjeblikket er at man trækker

til københavn så man

betjente på fyn og resten af sjælland når der er folkemøde på bornholm om ikke så lang tid er det så nordjylland

at man på alle sagsområder kommer til at opleve et dårligere politi der ikke er i stand til

man har lagt et aktstykke frem jeg kunne godt tænke mig og håber egentlig at justitsministeren og regeringen vil komme på banen her og fremlægge et aktstykke på vegne af alle folketingets partier hvor vi er enige om at give de tilstrækkelige midler der er brug for det ville klæde regeringen og jeg håber regeringen

betjente på gaden går man ud og taler med betjentenes fagforening ser man de mails vi får fra borgere der oplever at politiet ikke er til stede ja det eneste man

i den grad er nedprioriteret i øjeblikket og det siger politiets fagforening

jeg kan jo ikke forstå at socialdemokraterne som har tradition for

ikke lytter til hvad politiets fagforening siger til os

man så uenig med fagbevægelsen nu fordi der har været nogle stridigheder

til politifolk på baggrund af terrorangrebet man behøver ikke tænke ret langt og have ret

gode regnekundskaber for at finde ud af hvor vi

derfor jeg siger til de radikale og til regeringen det her

tyve million kroner til jødernes sikkerhed holder ikke

forhandlinger og der kommer også svar på nogle af spørgsmålene

lige pludselig meddeler pressen uden at meddele

forhandlingerne brudt sammen og så kan vi ikke komme igennem med de ønsker vi har det er jo ikke ordentligt det er

er et lille skridt i den rigtige retning og vi kommer også til at støtte det hvis ikke der er andre muligheder men jeg synes det ville klæde regeringen

situation vi er i efter terrorangrebet

nye terrorangreb mod danmark det ved vi ikke men det er

derfor synes jeg det er vigtigt at regeringen tænker lidt mere langsigtet

og siger er

politiet er i stand til at håndtere antallet af sikkerhedsveste der allerede er indkøbt det kan vi jo læse i dagens avis

er også på plads så jeg er sikker på at det her

fungere på kort sigt men det der er det langsigtede problem er at der

overensstemmelse mellem det regeringen gerne vil

det forstår jeg ikke at man ikke er klar over

det står i et af de knap tredive skriftlige spørgsmål der er stillet om den her sag

mit ene spørgsmål det andet spørgsmål jeg har er mere en procesting for jeg sidder jo ikke i politiforligskredsen så derfor ved vi i enhedslisten

vi står bare lidt undrende tror jeg og kigger på fra sidelinjen for tiden kunne herre

det har taget inde i forhandlingslokalerne

har været forslag om at give politiet flere penge til bedre beskyttelse af det jødiske mindretal sikring af bygningerne

bliver udbetalt i stedet for afspadseret så det

går ud over det almindelige politiarbejde

men lidt flere og det er derfor vi vi siger

jeg tror også fru pernille skipper er klar over det at når politiet alene i lønforbrug lidt over den første uge efter terrorangrebet bruger syv og tyve million kroner

er der en gevaldig stor regning at betale frem til første

prøv at tænke tilbage på klimatopmødet som

aktstykke derfor siger

aktstykke der har været behandlet knap tredive skriftlige spørgsmål såvidt jeg husker det har været i salen for et par uger siden

igennem så nogle penge kommer af sted og så måske

beslutningsforslag om flere penge

politisk drilleri frem for konstruktiv

i den situation at rigspolitiet kommer vandrende ind på justitsministerens regeringskontorerne og siger vi skal bruge syv hundrede million

at man ikke får de penge det hører vi jo aldrig om vi hører om at rigspolitiet vil have det regeringen vil give sådan er det

hos politiet i stedet for at stå her

en polemik

man har villet have det og så må vi jo spørge og tage debatten her

er kritisk over for at der måske er nogle penge man gerne vil have mere siden hen der har vi en finanslovsforhandling til gode men lige nu og her handler det om hundrede million kroner ekstra regeringen gerne vil bevilge

at det har en betydning for politiet at de faktisk har vished for

kan begynde at bruge dem derude før de er bevilget

har det noget med det her aktstykke at gøre det gør de uanset aktstykket og med det siger jeg egentlig bare at

vi tager bestik af og gerne med regeringen

at få lidt af herre jesper petersens regneevner i brug her

første september kan herre jesper petersen ikke godt se at

valg at det er den statsminister og den politiske kurs man vil have jeg siger bare held og lykke hvis det lykkes det bliver ikke lettere at finansiere yderligere bevillinger til politiet men hvis det er

at man er bekymret for at man skal i gang derude hvorfor

begynde at lave de fysiske tilpasninger omkring det jødiske mindretal

nuværende regering hvis man ser på facts og det

sket under den regering der sidder nu i forhold til politistyrken

at vi har mistet over fem hundrede betjente der er

over fem hundrede betjente færre til at tage sig af borgernes sikkerhed over de her tre fire år regeringen har siddet så

jesper petersen kommer

det vand man får padlet sig ud på pludselig bliver forligskredsen omkring politiet omtalt som en eller anden forligskreds fra ordførerens

jeg er altså ærlig talt lidt lidt rystet

så alvorlig sag til politisk benspænd og at man så ikke engang selv kan finde ud af hvor man står om man står på det ene ben eller det andet ben og

jeg er forvirret på et højere niveau

herre peter skaarup om at svare mig på

at man har tillid til politiets ledelse eller man ikke har tillid til politiets ledelse det meget enkelt spørgsmål har man tillid til den vurdering

større overblik end regeringen siger jamen det er ikke nok

det er det vi gør og det er derfor vi har debatten i dag jeg synes faktisk

ville jeg da være dybt optaget af hvilket problem man

det der sker på sjælland er jo at man

arbejder inde i københavn i øjeblikket man nedlægger grupper der skal opklare indbrud man nedprioriterer stort set alle sager sager undtaget

de her fotovogne som kører rundt

og måske skaffer nogle penge i kassen for politiet

finde ud af hvordan jeg skulle forklare borgerne at man på grund af regeringens manglende bevilling til politiet ikke kan give det politi

mener at staten skal støtte terrorsigtedes

at lave sin egen efterforskning fordi dansk folkeparti angiveligt heller ikke her har tillid til politiet

peter skaarup uddybe lidt mere

for borgerne ude i de politikredse der bliver ramt det

det er det der foregår inde i københavn i øjeblikket der gør at indbrud ikke bliver opklaret men det var faktisk den bestræbelse vi burde have herinde altså at sikre at

politibetjening der i øjeblikket foregår i københavn ikke går ud over borgerne i resten af landet det lykkes ikke

gang på gang altså man gider ikke rigtig forstå det det er også fair nok det kan man da sagtens køre sit sit politiske drilleri på men men det ændrer

claus oxfeldt der er formand for

går ud over alle opgaver hos politiet og dermed

forstår ikke at de radikale som regeringspartner slet ikke er optaget af hvad det er der foregår på fyn og

oplever at man må sende betjente ind til københavn og så ikke har nogen på arbejde lokalt

jo bare se til at den ene borger efter den anden ringer til politiet og vil have hjælp og ikke kan få det fordi herre jeppe mikkelsen og hans parti har sendt

til at ske man er meget konservativ og har

det ligegyldigt med det her store mindretal i folketinget der har en anden opfattelse

vi tilbage ved det aktstykke vi behandler

og så støtter dansk folkeparti det selvfølgelig

i spørgsmål otte hvor man har spurgt vil ministeren redegøre for de undersøgelser

sikring af det jødiske samfunds bygninger

stillede spørgsmålet udmærket men ordføreren

svarede ikke så kan du ikke her herre peter skaarup bekræfte

set udmærket godt kendte svaret på det spørgsmål du stillede og at det der ligger til grund for den vurdering er en vurdering fra pet

til noget fysisk sikring

overhovedet ikke det jeg sætter spørgsmålstegn ved og det ved herre jeppe bruus nok også godt er jo

politiforbundets formand har blandt andet sagt

går meget ud over det daglige politiarbejde i en række sjællandske

appellerer til at vi politisk finder en langsigtet løsning på det han så gerne at man lavede en en flerårsaftale

nu og det ønsker jeg da også

et stort antal politifolk fra de sjællandske kredse og

til københavn og vi siger fra dansk folkepartis side at

det er det der er sagens kerne det er det vi bør diskutere

til opgaver relateret til terrorangrebet ikke udsulter alle andre politiopgaver det kræver naturligvis ekstra midler og de ekstra midler vil aktstykke en hundrede og otte være med til at give dem

tusind og femten i dette finansår ikke i næste finansår

altså bare i to tusind og femten

til politi og til terrorbekæmpelse med hjælp fra sf og fra enhedslisten det er sådan lidt den omvendte verden og jeg

med til at komme i gang med at sikre de jødiske institutioner bedre

være med til at mindske risikoen for at resten af landets politikredse udsultes på grund af den ekstraordinære situation i københavn nu stemmer vi så heldigvis

afsat midlerne

så er

og akut problem hvor der skal handles her og nu for at højne trygheden blandt danskerne det er det der er brug for

bare sagt ja til aktstykket i finansudvalget kunne vi have handlet langt hurtigere og dermed sikret en beskyttelse af danske jøder forebygget terror og sikret tryghed

er uforståeligt hvordan det kan være så besværligt når det handler om noget så dybt alvorligt

frygter at der bliver taget midler inden for allerede eksisterende budgetter og den bekymring er selvfølgelig reel nok det skal ikke være sådan at det her bare skal gå ud over politiets almindelige

men det regeringen foreslår er at der bruges nye midler som skal være med til at sikre tryghed her og nu og det bakker vi op om sf stemmer derfor imod

det både et fysisk angreb men jo også et angreb på

derfor har vi siden da måttet vænne os til at se mere politi i københavns

bevæbnet på en anden måde end vi har været vant til det tidligere

det har også ført til at rigtig rigtig mange betjente har været på arbejde meget mere end planlagt for at sige det som det er både i dagene omkring terrorangrebet men også siden og selvfølgelig skal

politifolk enten afspadsere deres overarbejde eller have penge for deres overarbejde sådan fungerer det jo når man har

bliver man også betalt for det

for os her fra politisk hold det er enten at se til mens

beskyttelse og det overarbejde der har været efter terrorangrebet går fra det almindelige politiarbejde efterforskning af indbrud opklaring

af voldsepisoder cykeltyverier alle de ting i vores hverdag hvor vi alle sammen har behov for politiet eller at vi tilfører nogle flere penge der er det klart enhedslistens holdning at det giver mening og at vi har et ansvar for at sørge for at det almindelige politiarbejde ikke

aktstykket kan komme igennem folketinget

derudover har vi selvfølgelig også en forpligtelse til som samfund at beskytte

det gælder uanset om det er jødiske mindretal muslimer homoseksuelle eller andre minoriteter i vores samfund og vi står lige nu i en situation hvor det jødiske mindretal i danmark har brug for ekstra beskyttelse

også udtrykt ved flere forskellige repræsentanter i medierne på flere forskellige måder

og vi som samfund har en forpligtelse

og sørge for at de får en følelse af tryghed til at udøve deres religion i fred

de ved at samfundet og fællesskabet passer på dem så godt som vi overhovedet kan det aktstykke som

kompensation for afspadsering og at sikre jødiske institutioners bygninger i københavn de to ting

burde jo ligge lige til højrebenet for at sige det som

skal forhindres vi ønsker heller ikke at trække sagen i langdrag jeg begriber faktisk ikke

det kan godt være at der er sket noget i et lukket forhandlingslokale med politiforligskredsen hvor vi i enhedslisten ikke sidder med

har affødt det her tosseri hvis jeg skal sige det som det er

salen en gang nu skal det i salen igen og nu skal det her beslutningsforslag også til afstemning og så videre og så videre

de ændringer på bygningerne der skal til

kommet

og jeg vil bare foreslå at hvis man synes at beløbet her er for lille så tager man den saglige vej og den saglige vej er at stemme det her aktstykke igennem så kan man stille

yderligere så kan politiet komme i gang og så kan man selvfølgelig også få en debat om

enhedslisten hvis enhedslisten får magt

kæmpe for at politistyrken bliver større lad mig lige indskyde at

med over fem hundrede mand over de seneste år mens den her regering har siddet betyder det

for at det jødiske mindretal i danmark er mere truet så os få en vurdering af om der er behov for bedre beskyttelse og mere politi tilstedeværelse vi sagde det også umiddelbart efter angrebet i københavn

os villige til at stemme det her aktstykke igennem

fornærmende og grænsende til

at stå og sige at det skulle være nye toner fra enhedslisten at man vil beskytte et religiøst mindretal i danmark helt ærligt må jeg være fri herre peter skaarup ved

rette bevidste usandheder

enhedslisten skulle være modstander af politiet

og ikke enhedslisten så det har ikke noget med finanslovsforhandlinger at gøre det har noget at gøre med

det forlig som herre peter skaarup har skrevet under på så vil jeg sige at grunden til at den såkaldte ros blev opfattet

forsøger at lade som om det er noget nyt at enhedslisten

ordentlig politibeskyttelse af almindelige mennesker og i øvrigt går meget op i at beskytte religiøse mindretal det er da fornærmende at herre peter skaarup

at være en der forbereder sig og læser spørgsmålene til de lovforslag og beslutningsforslag og det tilfælde aktstykke som vi behandler

er bekendt med svaret på spørgsmål otte

de her tyve million kroner skal bruges til der skriver man at de tyve million

umiddelbart skøn et umiddelbart skøn

at man lige går i gang i morgen man ønsker som der også står at afsætte en ramme

vil bare spørge om fru pernille skipper ikke kan bekræfte

der ligger et projekt eller nogen klare anbefalinger eller noget som

et umiddelbart skøn det siger noget

for at de penge kommer så ville det være uansvarlig økonomistyring hvis de

arbejdede ud fra det derfor har vi behov for at de penge kommer af sted

den øgede beskyttelse der er behov for det forhøjede beredskab

det er et problem at de ikke har fået de penge endnu og det er højrefløjene skyld at det her aktstykke ikke er blevet vedtaget endnu

for at få vished for at de her penge

til at stemme det her aktstykke igennem stop med det her fjolleri med at trække det i langdrag og beslutningsforslag om de yderligere midler man øjensynligt mener der skal til det ville være det saglige

der selvfølgelig heller ikke være så mange journalister der fulgte med

for drøftelserne om finansiering af terrorberedskabet

regeringen af hænde

dybest set er faldet fra hinanden på den baggrund glæder det os at vi

få sagen i folketingssalen og få drøftet det her lidt nærmere vi nærer et spinkelt håb om

for at prioritere sine forhold efter det der lige er mest aktuelt her og nu det gælder for alle institutioner jeg håber ikke det er sådan at man med bind for øjnene kører efter fuldstændig fastlagte budgetter og målsætninger uafhængigt af

jeg er helt enig i at der er et ressourceforbrug hos politiet på det at jagte

mener liberal alliance måske ikke at det er en lidt

de øvrige partier sidder i en forligskreds jeg har bare svært ved at forstå

hvad man ønsker sig og hvad der i virkeligheden hvis liberal alliance kun vil henholde sig til det man ønsker sig

ikke nogen penge til øget terrorberedskab

belastning af det øvrige politiarbejde

politiet arbejder med det men der er jo ikke nogen akutte problemer her og nu man ikke kan løse og dermed

en mere langsigtet diskussion af

og forudseende ledere at de også er i stand til at flytte rundt på kasserne det kunne jo være at nogle af kasserne var fyldt op med nogle penge

er det jo i et levende demokrati sådan er det i levende institutioner så det der med

eller andet scenario om at så bruger man nogle penge man allerede nu ved at man ikke har forudsætter jo

trine bramsen ved præcis hvad man må bruge resten af sine penge til på alle de andre områder hvor man endnu ikke har disponeret men jeg er ikke så meget

lige hvor man kan ændre henne det skal vi heller ikke vide som politikere

sikker på at vi har ledere der er i stand til at reagere

før om hvordan man egentlig styrer den offentlige sektor nemlig at det bliver påstået at det ikke betyder noget om det her aktstykke

egentlig bliver vedtaget og at man laver så langstrakt en proces fordi de borgerlige vil give justitsministeren den fjer i hatten at hun

alliances ordfører lige at dynamiske ledere i den offentlige sektor

begynder at disponere med penge der endnu ikke er bevilget det øjeblik de hører at der er nogle politikere der synes at det kunne

at man i dag kan sige noget som helst om og det forudsætter spørgsmålet jo at man præcis ved

der nødvendigvis skal sættes i værk og skal implementeres

mulighed man har som leder at man kan

og det har vi en forventning om

altså ingen mekanisk sammenhæng mellem det

så må man bare finde det lidt andre steder så vi skal stille opgaverne man vil gerne have et bedre terrorberedskab

ikke særlig meget ud til at vi på den lange bane kan ligge hvor vi ligger nu

diskussionen ind i folketingssalen og diskutere de her ting men at sige at det ikke kan lade sig gøre at

forstår jeg ikke ret meget af selvfølgelig kan det det og det synspunkt kan man jo sagtens have samtidig med at man har et synspunkt om

vi nødt til at finde andre løsninger end det som det her aktstykke

ordføreren taler om den korte bane og den lange bane og at man kan gøre andre ting på den lange bane men at der ikke er behov for at gøre noget på den korte bane det er den korte bane vi diskuterer i dag det er et udtryk for

at vi fra regeringens side og fra rød bloks side meget gerne vil sikre at de store ressourcer der er brugt

ikke kommer til at få store konsekvenser for politiarbejdet i resten af landet

vigtigt for socialdemokraterne men jeg kan forstå på herre villum christensen at man ikke har samme uro i maven over om det har konsekvenser for det øvrige politiarbejde

helt fint nede i ordførerens mave at de penge findes andre steder i totusinde

det ændrer heller ikke ved den omstændighed at vi har noget kortsigtet og det kortsigtede betyder ikke at der ikke er penge lige her og nu men vi ville gerne

folketingssalen hvor vi også kan diskutere de langsigtede ting når vi nu ikke er en del af

et ynkeligt forsvar for et beslutningsforslag at sige

diskussionen på den lange bane er så vigtig

er liberal alliance står og siger her i salen i dag

for penge på den korte bane eller mener man at der ikke er

vi har forsøgt at pege på nogle ting men her og nu

vi kan sige at det her må bredes ud til

et lidt længere skud i bøssen hvad kan vi gøre for at det holder vand på lidt længere sigt

ikke er mange uger siden at at forhandlingerne om en terrorpakke samlet set kuldsejlede jeg tror at vi var mange ordførere som blev meget overraskede

fik meddelelsen gennem medierne vi blev ikke engang kontaktet hver især fik vi at vide at i en af de største forhandlinger i nyere tid ønskede man ikke længere at se os

efterfølgende sige at der også var nogle årsager til at de forhandlinger kuldsejlede

regeringen ønskede at politiet selv skulle stå for at finansiere en stor del af pakken

er en direkte forkert prioritering

som i øvrigt ikke engang var ny og sagde at vi

at tilføre flere ressourcer til politiet helt præcis fem hundrede million

og dermed ønsker vi ikke at fodre hunden med dens egen hale vi kunne heller ikke få regeringen til at svare på

om de tiltag som blev fremlagt

værn mod terror

var at regeringen ikke var villig til en reel forhandling og altså ikke kunne anvise hvordan det både skulle kunne

senere hen at finansiere terrorpakken og fylde

ved venter til efteråret i forhandlingerne om den

når vi ønsker at trække aktstykket skyldes det jo ikke at vi ikke vil finde pengene det vil vi rigtig gerne men vi ønsker at finde flere penge og vi ønsker at prioritere politiet i kampen mod terror lige nu bliver regningen

skubbet til efter valget og vi synes da bare at det må være ordentlighed i dansk politik at man åbent lægger frem hvordan man vil finansiere en af de store udfordringer vi står over for hvorfor ønsker vi så at diskutere det i salen jamen

sige at det er en fremstrakt hånd det er et ønske om at gå tilbage til forhandlingsbordet

det er stærkt bekymrende at det ekstra ressourcetræk som

kan betyde at forbrydelser som berører helt almindelige mennesker vil blive nedprioriteret det har vi endda fået justitsministerens ord for i dag

en prioritering have konsekvenser det mener vi ikke er rimeligt vi mener det er ret vigtigt at vi sikrer tilliden

ikke at ville give flere penge vi vil

også forvente at de betjente vi så rent faktisk har har det nødvendige udstyr og den nødvendige træning siden to tusind og elleve er der kommet fem hundrede færre betjente vi har erklæret os villige

at åbne op for at tilvejebringe finansiering fra andre områder end politiets vi har været villige til at gå uden for justitsministeriets område på tværs af ministerier men vi oplever at regeringen aldrig har ønsket en reel forhandling og aldrig har forsøgt at finde finansiering eller pege på finansiering uden for politiets område jeg

en stor indsats vide at der har været et terrorangreb i danmark og også vide at det er politiet selv som står for at skulle betale en stor del af den regning som nu kommer det er derfor vi har

med ønsket om simpelt hen at finde flere

at rose regeringen for i den her sag eller

justitsministeren lægger ud med at sige at debatten og det beslutningsforslag de borgerlige partier har

godt forstå at det er ubelejligt for regeringen at at der er nogle der rejser en debat her i folketingssalen om

man får ikke løftet den opgave at vi har nogle områder i politiet hvor

friholdt for den indsats de har

og fortsat yder i forbindelse med terrorattentatet i februar det er ikke drilleri at rejse sådan en debat det er slet ikke tosseri det er sund fornuft at få en debat om det og det er jo hvad skal man sige i hvert fald efter vores opfattelse i i venstre helt legitimt at have det synspunkt

det jødiske samfunds sikkerhed

regeringen har sat af er nok det er vi ikke sikre på

overbevist om at det lige er tyve million kr der løser alle deres sikkerhedsmæssige problemer

som følge af terrorattentatet der er behov for at genskabe trygheden det tror jeg ikke man gør med det aktstykke der ligger det hjælper men det løser ikke det tryghedsproblem terrorattentatet har skabt vi vil dog gerne kvittere for at justitsministeren her i dag klart og tydeligt har tilkendegivet at terrorattentatet og det forøgede terrorberedskab

fra andre opgaver i politiet også selv om man gennemfører regeringens aktstykke det var noget klarere tale fra justitsministeren

der er mellem det regeringen og rød blok vil og det blå blok vil vi synes ikke det

at terrorattentatet og det øgede terrorberedskab skal ske på bekostning af andre vigtige opgaver i politiet det være sig indbrud det være sig personfarlig kriminalitet

være sig borgernær kriminalitet

den regning ud af politiet betale den og sørge for at at politiet har de ressourcer de

skal betale den regning der er i forbindelse med terrorattentatet vi skal betale den regning der er

at man ikke er helt sikker på at man kan løse problemet inden for den ramme som regeringen nu lægger nederst det er da en klar

spørgsmålet om hvor stor regningen er

politiet det må jeg stille mig

til det jødiske samfund til fysisk sikkerhed

et foreløbigt skøn et umiddelbart foreløbigt skøn over de omkostninger

bevilger pengene så vil jeg gerne på venstres vegne og

de øvrige borgerlige partier tilkendegive at vi selvfølgelig

samle den regning op men vi ved faktisk hvad regningen er nu og derfor

beskyttelse af det jødiske samfund det er der også spurgt til i forbindelse

med aktstykket jeg kan forstå på nogle

det for eksempel er opgjort

hvis man skal opretholde det nuværende beskyttelsesniveau

jødiske samfund og de jødiske institutioner koster elleve

vil jeg sige når man kigger på

tilsvarende indgår heller ikke udgifter til den del af københavns normale bemanding som i perioden er anvendt og fortsat anvendes til opfølgning på skudepisoderne den fjortende og femtende februar hvad betyder det det betyder at de jeg tror flere hundrede mand af københavns politis politistyrke som ellers skulle opklare indbrud

løfte den opgave med det aktstykke der ligger her de indbrud må forblive uopklarede

få lov til at vente længere før de bliver opklaret

som ikke får den nødvendige hjælp fra politiet fordi politiet skal prioritere en bevogtningsopgave og ikke fuldt ud bliver kompenseret

videre men det ændrer ikke ved at vi i venstre og i blå blok ønsker at gøre det anderledes

finansiering jamen vi ville gerne være med til at finansiere en langsigtet terrorpakke men pengene skal jo findes

altså opsparede midler i politiet og

til gengæld har regeringen ønsket at lave en aftale på forsvarets område hvor

vi da gerne rose forsvarsministeren for det vil

i forsvaret til at løfte deres del af regeringens terrorpakke men man kan ikke finde de penge der skal til til politiet og til pet ud over de firs million kr som altså ligger her i aktstykket

berettigelse i at rose forsvarsministeren

har vi ikke meget ros tilovers for justitsministerens håndtering af denne sag men grundlæggende tror jeg det handler om hvordan man prioriterer som regering og vi er altså uenige i den prioritering som regeringen her

i politiets bevillinger fra to tusind og seksten

i venstre at at betale den regning der er

svært at vide hvad regningen er

derfor er det svært at gøre op og derfor vil regeringens aktstykke

af anden kriminalitet andre steder i

man ønsker det i den øvrige blå blok man ønsker

løse problemet for politiet så de kan løfte deres andre vigtige opgaver vi ønsker kort sagt

flertal for at trække aktstykket tilbage og fremlægge en ny samlet plan for finansieringen af de udfordringer vi har i politiet og friholde politiets almindelige arbejde for

de her øgede terrorberedskabsopgaver

men vi havde helst set at aktstykket var større at merbevillingen til politiet var større at der var taget hånd om

at tage den her politiske debat om at regeringen kun samler en del af regningen op og den måde regeringen lægger op til at løse det her på vil betyde at alvorlige opgaver i politiet ikke vil blive løst for der er simpelt

der bliver ingen kompensation til københavns politi for de opgaver man så ikke kan løse fordi man skal løse den her bevogtningsopgave

kan bekræfte svaret men det ændrer

at det er en politisk diskussion hvorvidt man ønsker helt at friholde politiet det ønsker vi i venstre og i

borgerlige blok det ønsker man ikke i socialdemokratiet det er en politisk forskel

der kender den her regering og har kendt den igennem de sidste fire år vil vide

den eneste chance der er for at give flere penge til politiet og derfor benytter vi den

jo mene at det beredskab vi har i gang

rent tidsmæssigt og rent omfangsmæssigt er er meget større end under klimatopmødet

folketingets side ekstra til politiet

vil give firs million kroner i nye penge til politiet

på carolineskolen i forbindelse med jødernes sikkerhed siger det ikke alt altså at der simpelt

sammenhæng mellem det man har tænkt sig at gøre og det som man rent faktisk

er fornuftigt at løfte den her opgave med aktstykket nu man skal vente på at hele regningen er til rådighed og så vil jeg gerne på venstres vegne skrive under på en politisk aftale om at vi selvfølgelig finder de penge

vi får løftet den opgave men med den her model

sige til fru camilla hersom som et lille kuriosum at jeg tror at fru camilla hersom ville stille sig op og kritisere

man bare vil kritisere sine politiske modstandere så finder man

i socialdemokratiet

af at man kan bruge penge man ikke har det ser vi på det

finansiering og derfor ligger det her aktstykke jo også som det gør

det man gør lige nu er jo at sige nej til

kroner som politiets ledelse siger er det de skal bruge plus det

træffer en beslutning så de kan begynde at bruge de penge så pengene er der og det er forkert hvad herre karsten lauritzen siger jeg vil bare igen bede om at få bekræftet at når den her sag ikke er afklaret og tager længere tid

kan føle sig tryggere

egen hale det er det man gør med aktstykket der står på side to at halvtreds million

kommer fra politiets opsparede midler midler man kunne have brugt til at bekæmpe udenlandske kriminelle indbrudstyve og personfarlig kriminalitet vælger man

i folketingssalen om at få det forslag

taget af bordet igen alternativet er så ifølge herre karsten lauritzen at politiet bruger de penge de har behov for og så finder vi dem

hundrede og otte om styrket indsats mod terror tilbage fra finansudvalget og fremlægge fremlægge en samlet plan for finansieringen af indsatsen mod terror der sikrer at det forhøjede terrorberedskab siden

i københavn ikke går ud over politiets almindelige

det rigtigt vi ønsker at trække aktstykket tilbage fordi vi vil vide hvad den samlede regning er og

der er penge at hente andre steder i systemet man også vælge den model som regeringen jo valgte for at finansiere

tandrensning det vil vi i venstre ikke være med til

noget finansiering frem så ville set positivt på det i den her sammenhæng men pointen er at regeringen ikke har ønsket at lægge noget finansiering frem for det regeringen ønsker er bare en regning der skal udskrives og ikke samles op og det er

så det ganske enkelt ikke

karsten lauritzen overhovedet var i salen da ministeren havde ordet til at starte med

men venstre forhaler det og laver benspænd og langsigtede diskussioner til efteråret når der skal laves

finde nogle af de penge nu i stedet for at vente med at finde dem det er jo fair og legitimt af regeringen ikke at ville ønske det men lige så fair og legitimt er det vel for os at sige det vil vi med til fordi det er

gerne byde fru astrid krag velkommen i den retspolitiske debat det er dejligt at der er så mange af

der er en del af det her og jeg håber så sandelig interessen varer ved

fokus på det retspolitiske område hvor der er en masse ting der skal laves om når vi

beslutningsforslag der skal fjerne

at vi ønsker at trække det tilbage for at lægge en samlet plan for finansiering af indsatsen mod terror der sikrer at det forhøjede terrorberedskab siden attentatet i københavn ikke går ud over politiets almindelige kriminalitetsbekæmpende indsats særlig den borgernære personfarlige kriminalitet

man vil være det og hvis man gerne vil være forvirret synes jeg

og halvtreds million kroner af på vores finanslovsudspil

man har et udgiftstop er der færre penge end hvis man bare tillader at

vokser og skatter og afgifter

man flere penge at fordele end hvis man siger at de ikke skal vokse

mener vi er nødvendig for at sikre langsigtet

finansiering af det danske velfærdssamfund

udgiftstop er ikke nogen forhindring for at tilføre

områder flere ressourcer men man skal finde pengene et sted

det var lige op over så spurgte jeg simpelt

overarbejde før vi har vedtaget det her aktstykke

skal man tilføre politiet nogle penge i det her regnskabsår

og der kan man vælge forskellige modeller for

én model vi siger lad os vente lidt og se hvor stor regningen i virkeligheden bliver og lad os så

der måske er brug for eller to tredjedele i hvert fald ikke det hele for vi kender ikke omfanget af den regning

der har vi så et andet syn på det og det er at vi ønsker at finde ud af hvor stor den regning

vi politisk siger til politiet at de må gøre regningen op og så betaler vi den

som i den politiske virkelighed som som rigspolitiet

og vores demokrati ryggen og tilslutter sig islamisk stat eksempelvis i syrien og irak jeg skal ikke lægge skjul på at jeg anser det som en af mine væsentligste opgaver som landets justitsminister at sikre at dansk politi og myndighederne i det hele taget har brugbare og effektive redskaber til at forhindre danske statsborgere i at udrejse og deltage i de grusomheder og modbydeligheder som islamisk stat står bag

den mekanisme at man kan vende vores frie åbne demokratiske samfund ryggen og tilslutte sig en

der har så meget og så mange menneskeliv på samvittigheden vi vil gerne sætte en stopper for den fortsatte udrejse

jeg er i øvrigt glad for den opbakning der har været fra folketingets side til vores paslovgivning

sådan at danske myndigheder og politiet nu kan tage passet fra folk hvis der er en formodning om at man har tænkt sig eksempelvis at tilslutte sig islamisk stat i syrien eller irak jeg har også ved andre lejligheder tilkendegivet at jeg ikke er afvisende over for tanken om at indføre et mere et mere generelt indrejseforbud

gør det gerne igen det her er ikke nogen let beslutning at træffe der er en række overvejelser man bliver nødt til

det har også vidtrækkende konsekvenser her tænker jeg ikke på de foreign

som man ønsker at ramme jeg tænker på journalister

folk der har familiære relationer i syrien og irak

forholde sig til når man lovgiver om der kan

for andre personer end den målgruppe som man egentlig ønsker

ikke har tiltro til at det man ønsker fra oppositionens side her

men lad mig give et eksempel på hvorfor det er man ikke bare

beslutningsforslaget må man lægge til grund at

det fremover vil være sådan at justitsministeriet på baggrund af en ansøgning skal afgøre om en påtænkt rejse har et anerkendelsesværdigt formål og det gælder også for journalister

derfor bliver man nødt til at stille sig selv det spørgsmål skal det være sådan at danske journalister

kunne udføre pressearbejde i syrien og irak

for at lave en kritisk artikel om eksempelvis den danske stats engagement

det rejser da ligegyldigt hvordan man vender og drejer det en række principielle spørgsmål fordi det jo plejer at være sådan at eksempelvis danske journalister kan rejse fuldstændig frit i verden hvis ellers de regimer og lande de rejser til tillader det det vi regulerer det ikke herfra så det rejser altså nogle spørgsmål også

til pressefriheden som vi bliver nødt til

nærmere som folketinget ved har vi jo foretaget os en

række handlinger på det her område der er dels vores paslovgivning som nu er kommet i gang med at

regeringen har anmodet straffelovrådet om at vurdere om de gældende regler i straffeloven udgør et tilstrækkeligt værn i forhold til

modvirke deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter og som folketinget ved har jeg valgt at fremrykke noget af

kæmper for islamisk stat og dermed imod

soldater vi er med andre ord

godt i gang vi er bestemt ikke færdige

vi har en del danskere der er udrejst og mon ikke også der er nogen der påtænker

afviser jeg som udgangspunkt meget nødig

vi hele tiden har behov for at justere vores værn mod terror og mod den risiko som hjemvendte foreign

repræsentere så jeg vil gerne takke oppositionen for

regeringen kommer ikke til at støtte forslaget men det er sådan set først og fremmest fordi vi er i gang med at undersøge

dejligt at regeringen undersøger det men nu har regeringen jo undersøgt det i et godt stykke tid efterhånden og

men hvornår regner justitsministeren med at man så finder ud af

mener om oppositionens forslag

er noget man kan gå videre med er der en tidsramme en tidsfrist for hvornår

andet fra politiets efterretningstjeneste at et besøg og optræning i terror i de her

får truslen til at stige hertillands mere end hundrede personer er rejst fra danmark til syrien og nordirak for at kæmpe side om side med islamisk stat

forebyggelse og fratagelse af pas og

forhindre nogle personer i at rejse men som vi jo også har set selvsagt ikke alle

set heller ikke nogen forhåbninger om at et forbud mod at rejse ind i og opholde sig i syrien og nordirak eller for den sags skyld i andre krigshærgede

områder vil forhindre alle i at rejse af sted men vi skal også efter vores opfattelse

bruge så bred en palet som muligt for at minimere risikoen for

forslag der er fremsat her og så de forslag der er kommet fra regeringens

har bakket op om og har stemt for er at vi

som det ser ud i dag kun har en meget lille mulighed for at sanktionere danske statsborgere eller mennesker på ophold her i landet der så at sige smyger sig uden om forebyggelse pasinddragelse og andre gode tiltag og alligevel rejser af sted med det formål at modtage terrortræning og deltage i krigs og terrorhandlinger og et forbud mod at opholde sig i terrorzoner i for eksempel syrien og nordirak ville jo give myndighederne en mulighed for

rejse tiltale mod og straffe personer der uden forudgående myndighedstilladelse

til en strafferamme på op til seks års fængsel for danske statsborgere som uden forudgående godkendelse opholder sig i de på forhånd definerede områder og for mennesker på ophold her i danmark vil tilladelsen til ophold i danmark så automatisk bortfalde naturligvis vil

for danske statsborgere være tale om at der så vil være en domstolsprøvelse og det vil der også ifølge det her forslag være mulighed for

mennesker på ophold i danmark som bliver ramt af et bortfald af opholdstilladelsen som ministeren er inde på kan der være en masse udfordringer med det her

forslag og det er jo ikke meningen at forslaget skal ramme de mange mennesker som har et ædelt og i mange tilfælde meget prisværdigt formål med at opholde sig i eksempelvis syrien og nordirak krigskorrespondenter og nødhjælpsarbejdere skal selvfølgelig ikke forhindres i

udføre deres arbejde heller ikke selv om der er tale om syrien og nordirak derfor er der heller ikke

skal være folketinget eller en eller anden tilfældig folkedomstol der skal afgøre hvem der må rejse hvorhen hvornår det vil vi overlade til relevante myndigheder udenrigsministeriet

udstede et forbud skal være objektive de skal være baseret på en konkret vurdering af forholdene i de pågældende områder

selvfølgelig især risikoen for at personer der opholder sig i disse områder risikerer at udgøre en trussel når de

retur til danmark så alt i

ønsker de borgerlige partier altså med dette forslag at udstyre myndighederne med

i bekæmpelsen af terror på

såkaldt hellig krig forslagsstillerne ønsker

forbud mod at danske statsborgere og herboende udlændinge rejser ind i syrien og irak og de ønsker effektive reaktionsmuligheder ved overtrædelse af forbuddet

leve op til den tidsfrist der er angivet i forslaget men når det er sagt

meget indstillet på at stoppe de mennesker der tilslutter sig ekstremistiske kamptropper i eksempelvis syrien eller irak og det var også på den baggrund at vi sidste år præsenterede et forslag der skal sikre at danske statsborgere kan få frataget passet hvis der er mistanke om udrejse med dette formål forslaget

udenlandske statsborgere ikke kan opnå indrejse i danmark hvis de har været af sted det forslag er vedtaget det fungerer allerede vi har set den første der har fået inddraget sit pas samtidig er vi socialdemokrater også åbne over for et mere generelt indrejseforbud i forhold til syrien og irak og som det fremgår af regeringens udspil et stærkt værn mod terror fra februar

undersøger justitsministeriet

aktuelt i hvilket omfang det er muligt at realisere det forslag i form af lovgivning

må trods alt være i alles interesse

og en praktisk model for håndtering af indrejseforbuddet er på plads før vi vedtager det lad mig gentage at vi socialdemokrater på det kraftigste tager afstand fra alle de mennesker der tilslutter sig radikaliserede grupperinger og som tager af sted til krig i blandt andet syrien og irak

et sådant forbud der er og har igennem længere tid været en terrortrussel mod

danmark det tror jeg står klart for for alle der er jo desværre personer og muslimske grupper hvori hadet til alt hvad der er dansk stikker rigtig dybt må man sige deres had blive jo sørgeligt nok en gang imellem omdannet til terror det kan være i danmark eller det kan være i udlandet i forbindelse med at man tager ned og kæmper for islamisk stat eller andre terrorbevægelser

reagere på og det skal vi tage alvorligt derfor kommer vi med dette

i konkret lovgivning og jeg synes det er godt at justitsministeren er åben over for at kigge på det jeg kunne så godt tænke mig

man kiggede på det lidt hurtigere jeg synes det går lidt langsomt i justitsministeriet

fremlagt en stribe andre forslag fra oppositionens side som vi også meget gerne så justitsministeren kiggede på men jeg håber altså at vi trods alt

på et tidspunkt at implementere det her i lovgivningen så

bliver nogen tvivl om at vi slår hårdt ned på folk

for eksempel islamisk stat og ønsker at begå terror

udgør en forøget terrorrisiko ifølge vores efterretningstjeneste hvis

i nogle tilfælde kan man forhindre at folk

er danske statsborgere og vi kan også forhindre at de helt vender tilbage hvis

konkluderer nemlig at de såkaldte syrienskrigere er farlige for danmark da de i særlig grad er villige til at bruge vold og da de har modtaget træning der sætter dem i stand til at iværksætte omfattende terrorangreb samtidig tyder meget på at den lovgivning der er gennemført

end det gennemførte udrejseforbud det vil for det første kunne føre til flere domfældelser ved de danske retter da bevisbyrden lettere

men det vil ærlig talt også være et rimeligere instrument i et demokratisk samfund som vores det er nemlig ikke mere frihedsbegrænsende end absolut nødvendigt

dilemma det samme kan desværre ikke siges om udrejseforbuddet med det beslutningsforslag vi behandler her foreslås det helt konkret at vi får et forbud mod at danske statsborgere og herboende udlændinge rejser ind i visse terror og krigshærgede områder herunder syrien og nordirak uden forudgående tilladelse fra de danske myndigheder og det foreslås at en overtrædelse af forbuddet mødes med mærkbare konsekvenser op til seks års fængsel og automatisk bortfald af opholdstilladelsen for herboende udlændinge konkret kan ordningen indrettes således at justitsministeriet efter indstilling fra undervisningsministeriet

fastsætter en liste over de lande og områder der er omfattet af forbuddet listen skal naturligvis kommunikeres klart til offentligheden og det er vigtigt at folketinget har mulighed for at fjerne områder og lande på listen uanset ministerens beslutning alle danskere

de pågældende lande og områder der er opført på listen må søge om tilladelse og formentlig i justitsministeriet en sådan ordning vil gøre det nemmere at straffe radikaliserede syrienskrigere efter hjemkomsten til danmark men det betyder også at for eksempel imamer der opfordrer unge mennesker til at tage til syrien eller nordirak kan straffes for at medvirke til denne gerning liberal alliance støtter naturligvis forslaget her som vi

ud at mennesker iblandt os har en loyalitet som ligger et andet sted i verden en loyalitet som de er villige til at dø for tusinder af kilometer væk fra danmark

tror vi er mange som tænker hvad skal de så her og risikerer vi ikke at de udøver deres gale fanatisme her

at problemstillingen er alvor og derfor

danmark mistede sin uskyld efter terrorangrebet den fjortende og femtende februar og siden har vi oplevet hvordan radikaliseringen var mere vidtgående end nogen af os kunne forestille os i vores vildeste fantasi første skridt var at tage passet fra radikaliserede som potentielt kunne rejse ud men det er også nødvendigt at vi tydeligt signalerer at hvis man rejser ud som

skal man straffes når man kommer tilbage og derfor har vi fremsat dette beslutningsforslag vi har noteret os at regeringen gerne vil kigge på det det bifalder vi og vi håber at regeringen snart barsler med

med andre forslag og fået

fra justitsministeren og den socialdemokratiske ordfører men

jeg er enig i at man skal undersøge det juridiske grundlag og det håber

været kendt siden september måned vi overdrog det til justitsministeren i starten af af december måned

undersøge det juridiske grundlag men bedre sent end aldrig og vi vil selvfølgelig

holde justitsministeren op på at der kommer